til gennemgangen i betænkningen og indstillingen vedrørende spørgsmål om godkendelse af social og indenrigsministeriets opgørelser og beregninger har udvalget behandlet godkendelsen af disse

udvalget ikke bekendt med forhold som kunne tænkes at føre til at nogle af de valgte ikke er valgbare udvalget har herefter følgende indstillinger vedrørende valget i danmark indstiller udvalget i enighed at folketinget godkender det af den attende juni to tusind og femten afholdte valg af medlemmer til folketinget de af social og indenrigsministeriet den tredivete juni to tusind og femten fremsendte beregninger og opgørelser vedrørende dette valg og de på den omdelte særskilte valgkredsfortegnelse opførte en hundrede og fem og halvfjerds kandidater som valgte fra og med den attende juni to tusind og femten vedrørende valget i grønland indstiller et enigt udvalg at folketinget i henhold til

dette valg på grundlag af den af rigsombudsmanden i grønland fremsendte foreløbige opgørelse om folketingsvalget i grønland den attende juni to tusind og femten og godkender de to kandidater som valgte fra og med den attende juni to tusind og femten vedrørende valget på færøerne indstiller et enigt udvalg at folketinget godkender det på færøerne den attende juni to tusind og femten afholdte valg af de to medlemmer til folketinget den af valgbestyrelsen foretagne opgørelse og beregninger vedrørende dette valg og de to kandidater som valgte fra og med den attende juni to tusind og femten jeg skal på udvalgets vegne over for tinget anbefale

afstemningen om

vi

vedtaget herefter er mandaterne i det nyvalgte folketing godkendt

skal jeg hermed udsætte mødet således at de medlemmer der ikke tidligere

kan underskrive den i grundlovens § to og tredive stykke syv nævnte forsikring om at de vil holde grundloven denne underskrift gives denne gang som noget nyt nede i fællessalen umiddelbart under folketingssalen og umiddelbart efter udsættelsen af mødet

jeg skal derfor her udsætte mødet